frygter at det ikke vil virke efter hensigten den irakiske regering i bagdad er desværre dybt undertrykkende over for sin egen befolkning og begår gang på gang grove overgreb og det skaber jo grobund for ekstremismen som

isil derfor bør danmark

vores holdning i enhedslisten

dansk radarbidrag til irak men når jeg er er lidt forundret over

at ministrene ikke tager ordet så skyldes det at

hvad det her konkrete radarbidrag som regeringen foreslår

bidrage til i irak spørgsmålet er selvfølgelig hvem der får fingre i de informationer som den danske radar vil indsamle over irak og syrien vi ved fra forsvarsministerens svar til folketinget at iranske og syriske fly overflyver

forsvarsministerens svar til folketinget at den irakiske regering er nære allierede med det iranske præstestyre og vi ved at det iranske præstestyre er nære allierede af den syriske diktator assad men vi har simpelt hen ikke kunnet få svar på i udvalgsbehandlingen om den danske

vil komme til at indsamle informationer som vil ende i hænderne på de irakiske

der jo muligvis en fare for at de også ender i hænderne på de irakiske myndigheders nære allierede i det iranske præstestyre

kunne komme på talerstolen i dag og garantere at de irakiske myndigheder

del i de oplysninger som den danske radar skal indsamle og jeg vil da kraftigt opfordre forsvarsministeren til at tage ordet jeg vil opfordre

til at tage ordet fordi det jo er vigtigt at få afklaret over for folketinget

på det her spørgsmål i synes ærlig talt det er bekymrende jeg mener det bør være sådan at der ikke bør være tvivl om hvor de oplysninger som danmark

at tro at ender de hos de irakiske myndigheder ja så kunne de også

hos det iranske præstestyre

ved at situationen i syrien og irak lige nu er meget meget kompliceret og jeg tror også vi alle sammen er enige om at isil selvfølgelig skal bekæmpes

det er jo for os i enhedslisten og jeg håber også det er det for flertallet i folketinget helt afgørende at vide om den militære indsats som danmark yder i den sammenhæng reelt bidrager til formålet eller om den i stedet for kommer til at forværre situationen i den meget komplicerede konflikt der er lige nu så jeg håber at forsvarsministeren vil komme på talerstolen så vi kan få sagen afklaret

under udvalgsarbejdet så er der jo tale om at man med et radarbidrag har radardata der viser et øjebliksbillede af det luftrum man overvåger hvorfor der i udgangspunktet kræves adgang til dem i i realtid for at de kan anvendes

for at kunne bruge de her informationer fra luftrummet til noget og de data der så kommer fra det danske radarbidrag sendes til det amerikanske kontrol og varslingscenter

oplyst er at centeret har oprettet særlige procedurer og tekniske foranstaltninger der forhindrer at data spredes uden for koalitionen og det er forsvarets forståelse at amerikanerne er endog meget restriktive med hensyn til hvem der får adgang til at se det samlede databillede i realtid så der er næppe nogen grund til at tro

de informationer som danmark er med til at indsamle

videregiver det til iran og til det syriske regime det er det der står fast efter den her diskussion og så kan folketingsmedlemmerne jo stemme som de har lyst til for enhedslistens vedkommende er at vi

det iranske præstestyre eller det syriske diktatur

at det bliver klart at det der er tale om er en uigenkaldelig afskaffelse af retsforbeholdet til fordel for en tilsidesættelse af grundlovens § tyve indebærende at et flertal i folketinget kan afgive suverænitet på danmarks vegne dette ændringsforslag fra enhedslisten kan dansk

idet det er mit indtryk at ændringsforslag nummer to stillet af enhedslisten er affødt

fra indsættes efter virkning og i den forbindelse udfoldes der så i bemærkningerne et forsøg på dels at klargøre den politiske aftale af tiende december to tusind og fjorten dels at redegøre for statsministerens genvordigheder med at skaffe flertal for sit synspunkt om at en eventuel fremtidig dansk tilslutning til

som i absolut ingenting at gøre med den foreslåede ændring

at regeringen nu indleder en praksis om at sætte forholdsord ind i lovtekst for derefter skrive fristil om hvad der nu lige ligger regeringen på sinde det gør det ikke mindre uskønt at lovforarbejder hvorunder lovbemærkninger jo henhører ikke i sig selv kan være bindende eller forpligtende som det hedder i den juridiske litteratur og her indsætter man altså et fra

løsrevet element fordi regeringen er blevet bange for udfaldet af

eller forpligtelse for de partier der stemmer for det med andre ord

har naturligvis tilkendegivet at vi

at gøre ministeren kunsten efter ved med omvendt fortegn at redegøre for de faktiske implikationer af lovforslagets vedtagelse ved en efterfølgende folkeafstemning det sker rent praktisk ved at indsætte synonymet i

i stedet for jævnfør i lyset af at udenrigsministeren så har givet bolden op og at dansk folkeparti i øvrigt

blev indført i nitten tre og halvfems efter at danskerne havde sagt nej til maastrichttraktaten ved folkeafstemningen i nitten to og halvfems

med en enkelt undtagelse danskerne at sige ja til maastrichttraktaten havde danskerne fulgt det

asyl og udlændingepolitik og danmark kunne i lighed med en række østeuropæiske lande være blevet nedstemt da eu landene for

besluttede at fordele ethundrede og tredstusind flygtninge

deltage heri hvis japartierne får held til at overtale danskerne til at skille sig af med retsforbeholdet kan de samme partier uden videre skibe dansk asyl og udlændingepolitik til bruxelles man skal huske hvad der driver disse partier eu begejstring ud over alle grænser og derfor er der heller ingen grund til at tvivle på at disse partier vil benytte sig af den mulighed

for at aflevere dansk suverænitet til bruxelles grundloven er ellers ganske klar i mælet når det handler om at aflevere suverænitet adgang hertil er fastlagt i grundlovens § tyve hvoraf det fremgår at suverænitetsafgivelse for det første kun kan finde sted i nærmere bestemt omfang

eller tilslutning fra et flertal ved en folkeafstemning den bestemmelse i grundlovens § tyve vil et flertal i folketinget nu have at danskerne

nemlig europaudvalget hvor tolv til

er godt nok et stykke vej fra en folkeafstemning hvor alle stemmeberettigede danskere bliver hørt til en sen eftermiddag i europaudvalget

femten mennesker sidder omkring et mødebord og skalter og valter med dansk suverænitet afgivelse af suverænitet vil altså i fremtiden ikke alene være et anliggende for befolkningen det vil endda blive unddraget

folketingsbeslutning med første anden og tredje behandling

ikke mere eu opbakningen til den britiske ambition om et slankere europæisk samarbejde har vist sig i meningsmåling efter meningsmåling og alligevel buser japartierne på for mere eu japartierne forsøger at få denne afstemning til at fremstå som om det er en afstemning for eller imod europol hvis japartierne ville have haft en afstemning om europol kunne de have udskrevet en folkeafstemning alene om europol uden bemyndigelse til i al fremtid at afgive suverænitet på rets asyl og udlændingeområdet men japartierne har ønsket at bruge europols overgang til overstatslighed som murbrækker til at komme af med danskernes retsforbehold det er uærligt spil ligesom det er uærligt spil at skabe tvivl om hvorvidt danmark kan forblive i europol efter et nej

nemlig ved at begrænse tilvalgsordningen til alene at vedrøre europol det her er ikke et

det er et forslag der tjener flertallet i folketinget hvor man er mere optaget af at blive medlem af kernen i eu end af at varetage

ønske om at være med i europol og en række andre overstatslige retsakter eller

at regeringen har taget europol som gidsel med det formål at få afskaffet befolkningens eu undtagelse og i stedet selv få mulighed for i al fremtid at overføre en ubegrænset mængde af magt til eu på retsområdet uden at skulle spørge befolkningen og uden at det kan laves om igen af et nyvalgt folketing

at vælge imellem

om nogle konkrete eu love som jasiden gerne vil være med i eller handler det om at skubbe befolkningen til side og underminere demokratiet

har enhedslisten stillet et meget enkelt ændringsforslag nemlig et ændringsforslag som betyder at dem der stemmer for det

eller ved en folkeafstemning

stemmer japartierne

næste tre uger jo ændre fuldstændig karakter så kan vi nemlig koncentrere os om diskutere fordele og ulemper ved de to og tyve retsakter ved europol og ved det såkaldte pnr overvågningsregister

ikke om de konkrete retsakter

vil sætte befolkningen uden for indflydelse

eu ubegrænset magt inden for retspolitikken

afstemning er så afgørende

lige præcis om et øjeblik når der skal stemmes

venstre og de konservative

har jeg også nogle kommentarer til men jeg forventer da at i hvert fald venstre og socialdemokratiet vil fremlægge deres ændringsforslag

den baggrund kan få en diskussion

tak

for hvor sf stod i forhold til det her forslag altså det er jo et

har været kendt længe der er ikke noget nyt i det så derfor er jeg sikker på at både sf og det radikale venstre har haft mulighed for at tage stilling

at sf har følt at de skulle vente til sidste øjeblik med at tage stilling det andet spørgsmål jeg har er egentlig betyder

at de fem aftalepartier skal være enige om at der skal udskrives en folkeafstemning eller er det sådan at et flertal af de partier

så må sige ud over den aftale der

kom med det her forslag fra statsministeren under åbningsdebatten åbningsdebatten

det flertal der står bag det her og derfor så følt at det var rigtigt

med en vetoret

af eus grænsekontrol og asyl og indvandringspolitik det er vel rigtigt opfattet ikke og kan vi så lige få et svar på er der vetoret eller

at de skal stemme ja for flygtningenes skyld

for at danmark bliver tilsluttet eus grænsekontrol og asyl og indvandringspolitik

at sf så går ned og stemmer for det her

mener sf at den her folkeafstemning handler om flygtningepolitik eller ikke handler

med de andre eu lande som vi gerne vil

jo ligegyldigt

et ja da muligheden for at vi kan fortsætte

kunne diskutere de her ting og så forhåbentlig på et tidspunkt komme frem til

til afskaffelse af retsforbeholdet fordi så kan man

i fremtiden skal være en del af eus flygtningepolitik det hænger jo ganske enkelt

men kunne vi ikke få svar på hvad det er sf egentlig mener

ja som vi ikke kan få ved

i betragtning at sf har afgivet og lovet en vetoret

at danmark aldrig kommer med i den del af eus

noget ved menneskesmugleri som jo også er en del af det her problem uden at man går ind

forholder sig til debatten om dublinforordningen

det er vigtigt at hvis man vil gøre noget for at få en europæisk flygtningepolitik så er man nødt til at stemme ja det er ikke godt nok det er ikke langt nok men at stemme nej er jo et totalt absurd svar på det

at få en europæisk flygtningepolitik medmindre man

man ønsker ikke at have fælles europæiske løsninger

masse snak løs snak om

mellemstatsligt samarbejde samarbejde mellem landene når man ved at det eneste der kan løse det her er forpligtende løsninger det er forpligtende samarbejde og dette forpligtende samarbejde

er demokratisk forankret i de europæiske befolkninger hvilket vi burde være enige om enhedslisten og sf imellem men det er vi efterhånden ikke længere fordi sf er gledet væk

i forhold til flygtninge og asylpolitikken hvor er

retten til indflydelse så ligger i et ja når det ikke bliver tilvalgt med tilvalgsordningen

at man kan komme efter dem der bryder reglerne

hele forskellen det er at eu

at få en fordeling af flygtningene i eu i øjeblikket fordi der er nogle lande der bare smutter uden om der bruger det udelukkende mellemstatslige

derfor nødt til at have et mere forpligtende samarbejde og det er det enhedslisten overhovedet ikke vil have ikke vil diskutere

til at stemme for og give et ja den tredje december

skal man give dem det indtryk at så rykker vi lidt tættere på nogle solidariske løsninger på flygtningepolitikken sagen er jo i virkeligheden at

at med et ja giver vi de mest reaktionære partier i det her folketing vetoret for at vi aldrig nogen sinde

det men det er noget andet jeg vil spørge om sfs ordfører støtter jo regeringens eller venstres forslag om at der skal være en folkeafstemning ved afgivelse af magt

udlændingeområdet hvorfor støtter sfs ordfører ikke enhedslistens forslag om at hvis for eksempel eu vil gribe ind i

domstole eller andet et vigtigt vigtigt spørgsmål som er på samme niveau så skal vi garantere danskerne en folkeafstemning jeg har svært

hvis man skal inddrages i asylsamarbejdet

komme ind på baggrunden for det jeg tror der er nogle taktiske

skal blandes sammen med muligheder for at man kan gøre det på alle mulige andre områder vi har jo stadig væk et repræsentativt demokrati i det her land

og det er så den populisme enhedslisten laver politik på

jeg synes stadig væk vi må have i baghovedet at

to og halvfjerds der er ingen som helst forskel på den situation som vi får nu

så må sige vedtages et nyt eu direktiv om det ene

proportionsforvrængning

herre

holger k nielsen sagde her ikke sådan kunne ses i sammenhæng med det men

om vi skal være sammen om flygtninge eller ej

dem som handler med flygtninge vi synes det er vigtigt at man får diskuteret

håndterer flygtningeproblematikken så solidarisk som overhovedet muligt

man i hvert fald ikke ved at stemme nej for så går det som dansk folkeparti godt vil have

at vi isolerer os fuldstændigt fra de andre lande og gør hvad vi kan for at holde flygtningene væk fra danmark det er ikke vores politik

er det nødvendigt med europæiske løsninger på flygtningeproblematikken og derfor

vil det være helt helt åndssvagt at stemme nej

hvis man mener at der skal europæiske løsninger til

gives nogle flere instrumenter

som jo handler om præcis det samme men bare på det særskilte område der hedder asyl og flygtningepolitikken så hvad er

til henholdsvis asyl og flygtningepolitikken og så de andre områder af retspolitikken som vi ellers også

det her ændringsforslag

den

hvis man skal håndtere flygtningepolitikken

det alligevel nødvendigt at europa arbejder sammen og at det derfor ville være dumt at stemme nej ved folkeafstemningen hvis man mener det og at der

er nogle instrumenter

håndtere flygtningesituationen

mig for

den specifikke del af det retlige samarbejde der angår asyl og flygtningepolitik men at der selvfølgelig er en tilknytning til hele flygtningeproblematikken og at det derfor er ualmindelig dumt hvis man stemmer nej

sige ikke er tilfældet for

jeg har ikke personligt nogen uhæmmet eu begejstring jeg

det giver mening at man har en lidt pragmatisk tilgang til eu og at man deltager

vores prioritet er altså at gøre det bedste

grunden til at vi synes at vi skal

det styrker retsstillingen

arveretssager hvor familier er spredt ud over flere lande så kommer der en klarhed over hvilket lands lovgivning der skal være gældende det er

for danskernes retsstilling og det løser nogle meget konkrete problemer for nogle virkelige mennesker som ikke skal stå med nogle meget besværlige retssager i fremtiden

den slog jo krystalklart fast at asyl og flygtningepolitik ikke bliver et eu anliggende heller ikke selv om der bliver stemt ja den tredje december det

nyttigt at få slået fast det var også nyttigt at alternativet havde et beslutningsforslag som blev stemt klokkeklart ned hvor det netop blev foreslået at asyl og flygtningepolitik skulle være et eu anliggende så tror jeg ikke jeg kan knytte flere ord til det i

her meget lange debat forinden og så håber jeg at det er slut med at vi skal høre på nogle der påstår at vi nu får gjort asyl og flygtningepolitik til et eu anliggende og at vi derved afgiver det område til eu det gør vi ikke og der ligger nogle virkelig virkelig sikre garantier for at det ikke kommer til at ske

det er som jeg tror pernille skipper sagde flertallet i folketinget der bestemmer hvordan vores flygtninge og asylpolitik skal være sådan

det også til at være fremover

jeg synes det var en smule frisk af herre kenneth kristensen berth at

danmark uden tvivl kommer med i europol hvis det er der bliver stemt nej

blev det slået fast at det er der en betydelig tvivl om hvorvidt danmark gør

at vi nok kan få en eller anden form for samarbejdsaftale med europol også hvis det bliver et nej men man skal ikke foregive danskerne at ikke bliver besværligt og man skal heller ikke foregive danskerne at det mest sandsynlige udfald vil være at vi får en lige så god aftale med europol hvis det bliver et nej som hvis det bliver et ja

form for associeringsaftale hvor man har mulighed for at trække på data fra europol men hvor man skal ansøge om at få dem det er altså en anden situation at være uden for og have en aftale med europol

i europol hvor man direkte kan søge i deres database og derved trække de data ud som politiet skal bruge det giver en bedre mulighed for at efterforske kriminalitet

tilvalgsordning det er også forkert det er sådan at

at vi kan omdanne vores retsforbehold til en tilvalgsordning og derefter

traktatmæssigt

kristensen berth at en politisk aftale som bliver indgået mellem partierne i folketinget er fuldstændig uden værdi og

folketinget der laver juraen og derfor

kan man lave den om

nitten tre og halvfems mellem partierne dengang

er noget der har en meget meget stor vægt og

til gavn for eu men til gavn for danskerne og det

det her handler om der er ikke tale om at der bliver en uhæmmet mulighed for at vi kan afgive suverænitet i fremtiden der er tale om at vi får mulighed for at tilslutte os nogle aftaler

angribe de ting som vi rent faktisk tilslutter os og det er jo fordi de ikke er angribelige det er gode ting vi tilslutter os det giver fordele for danskerne og det er derfor vi er med det er ikke for at sælge danmark til eu det er ikke for at sælge ud af vores selvstændighed

europæiske projekt det er for at gavne danskerne og danske

at udenlandske domstole kan træffe afgørelser

folkeafstemning hver gang vi tilslutter os den mindste lille aftale

retsakter her og jeg kan nævne en af dem som er at

dansk domstol bliver beskyttet gennem et polititilhold så en anden person ikke må nærme sig vedkommende gælder det polititilhold også hvis den beskyttede person flytter til et andet

tyskland det synes vi

for at tage en folkeafstemning om vi synes det er så indlysende rigtigt at tilslutte sig sådan en aftale

ordene tilslutte sig betyder jo at man afgiver suverænitet som ikke kan tages tilbage

selv om vi vælger et nyt folketing

udstedt en blankocheck af befolkningen

danmark de otte hundrede og to og halvfjerds retsakter der findes inden for det her område vi taler om i dag og at de samme japartier får magt til at

det her område altså at et ja den tredje december betyder at de fem japartier får magt

tilslutte danmark til cirka tusind

med resten af eu eller at man ikke efterlader danskerne med et indtryk af at så kan vi tilslutte

så jeg synes bare det er vigtigt at vi fra begge sider forsøger at afgrænse det her så vi fortæller

i fremtiden det stiller jo danskerne over for et valg jeg hørte

tag selv bord med med fri fadøl og så kan man jo spørge sig selv om man har lyst til at stille japartierne

med statsministeren i spidsen over for sådan et tag selv bord om man har tillid til at det

vil blive administreret på demokratisk vis over for over for danskerne

nu siger ordføreren at der er områder

hvis nu for eksempel vi sagde at hvis der skal ændres ved

danske domstole så skal vi have en folkeafstemning vil ordføreren indstillet på at forpligte sig til det i forbindelse med afstemningen her den tredje december altså til at man ligesom man forpligter sig på udlændingeområdet

i specifikke spørgsmål

er også rigtigt som herre pelle dragsted siger at folketinget får mulighed for at tilslutte sig en lang række retsakter i fremtiden inden for retsområdet

ikke ubegrænset afgivelse af suverænitet

et kæmpeproblem at man giver folketinget den magt

for at lave langt større ulykker end det der er tale om her altså her har vi et organ som er det øverste folkevalgte organ i danmark som har mulighed for at gå i krig tage hver en krone fra folk i skat overvåge danskerne lige så meget man overhovedet vil

bekymret for at vi kan tilslutte os en retsakt med henblik på at virksomheder kan inddrive gæld i udlandet så

områder hvor det vil være klogt at der bliver lavet en folkeafstemning

idé måske endda forud for en folkeafstemning at sige til danskerne at der selvfølgelig en folkeafstemning

lidt bekymrende i den store skala

to og tyve retsakter

og flygtningeområdet men ellers inden for det retslige område i eu det er vel så præcist og neutralt

jeg kan redegøre for hvad den her folkeafstemning handler

frem her at vi vil tilvælge to og tyve retsakter ud af ottehundrede og nogle og halvfjerds retsakter det viser jo noget om hvor begrænset det

jeg kan ikke komme med eksempler på andre ting som vi kunne ønske at tilslutte os i fremtiden for vi har ikke ønsket mere end de to og tyve retsakter det er

vil

grundlovens § tyve på retsområdet bliver suspenderet

kunne overgive al den magt på det område

uden at skulle spørge befolkningen eller have fem sjettedeles flertal i folketinget

ikke detaljer vi snakker det er kun de store ting hvis man mener det alvorligt med sit partiprogram hvorfor så ikke støtte enhedslistens

når jeg har siddet og læst igennem

finde nogle ting som jeg synes er til ulempe i forhold til danskerne

synes at de retsakter vi tilslutter os er harmløse og til entydig gavn for danske borgere og virksomheder

svært ved at have noget at hænge min skepsis op på og derfor vælger jeg altså

på det her område synes jeg godt at der kan være en lille smule mere eu så

hvor jeg tror vi er nødt til at have meget mindre eu

alt for afhængige af en flygtningepolitik i andre lande så der er bestemt også områder hvor vi kan skrue ned for

i al uendelighed sådan at et tilfældigt flertal i folketinget på én person eventuelt en sen nattetime i forbindelse med en finanslovsforhandling

nogle beslutninger inden for det her begrænsede område så har vi et større problem end lige den her

folkeafstemning så jeg tror ikke det bliver sådan at det bare

der bliver tilvalgt en hel masse ting som voldsomt udvider eus betydning og indflydelse på

at enhedslisten og herre jarlov er enige om at de

folkeafstemning eller i hvert fald have et kvalificeret flertal i folketingssalen

flertal i salen hvis de skal vedtages

det er der jeg synes problemet ligger og det er det vi kan løse ved

meget meget vidtgående beslutninger på danmarks vegne og

beslutninger også når det handler om

arbejde sammen om det hvis der kommer nogle store ting og så

folkeafstemning men der er der en risiko

bliver løst for danske borgere og virksomheder ved at vi får en tilvalgsordning som jeg egentlig også synes er et ret generøst tilbud fra de andre medlemslande til danmark

seks og firs fra den konservative statsminister

proklamerede at unionen var stendød

sådan er den samme årrække vi kan forvente at det har en en levetid

forkerte forudsigelser af hvordan tingene kommer til at gå

er ikke masser af eksempler på at man herinde i folketinget er ligeglad med nogle klokkeklare nedskrevne aftaler

er de politiske aftaler som de politiske partier

med hinanden en meget stærk garanti

bare færdig med at lave aftaler herinde og så sætter man sig selv uden for politisk indflydelse så derfor er politiske aftaler en meget stærk garanti og det er en stærkere garanti

for de stakkels borgere her i landet når man sådan skal have ualmindelig meget politisk snilde for at forstå hvad politikerne egentlig lover og

i fremtiden så skal det ske efter

retsforordning om at det

formentlig har der vel ikke været noget konservativt folkeparti siden nitten halvtredserne der sådan for alvor har været optaget af national suverænitet er blevet det konservative folkepartis opfattelse at national suverænitet er vigtigt hvorfor er det så ikke det konservative folkepartis opfattelse at man skal overholde grundlovens § tyve og dermed have et fem sjettedels flertal i folketinget for at afgive suverænitet eller en folkeafstemning altså

men her henviser man jo sager til europaudvalget hvor tolv til femten mennesker sidder og diskuterer om der skal afgives

den debat vi havde førstebehandlingen så ligesom gå videre og tage

jeg har ikke en heldig dag hvad det angår jeg synes at debatten i meget høj grad er en gentagelse

også nødt til fra starten af at komme med et par indledende kommentarer

ikke har noget med ændringsforslagene at gøre men noget med den generelle indgangsvinkel til debatten

at folkeafstemning foran os

folkeafstemning nu er at eu flytter sig eu flytter

som hidtil har været en

bliver flyttet over i det normale eu system

for når

at sikre effektiv bekæmpelse af kriminalitet

sikre at vi arbejder sammen med de andre lande

af kriminalitet der er blevet mere og mere grænseoverskridende

europol og det gør vi her dermed tager

den mulighed vi har fået i lissabontraktaten

vores retsforbehold og til en tilvalgsordning

vi kan selv vælge

afgiver suveræniteten på området fordi vi har et retsforbehold vi får

træls

at det er en afgivelse af suverænitet

ærede kollegaer

suverænitetsafgivelse men det er en klog suverænitetsafgivelse

om vi juridisk afgiver suverænitet så får vi reelt retten til at bestemme noget mere

i samarbejdet det er sådan

to og tyve retsakter vi har valgt til

og så af eus nåde om vi må være med

bekæmpelse af cyberkriminalitet sikring af at voldsramte kvinder kan få deres polititilhold med ud i europa

som dansk folkepartis normale yndlingsland storbritannien har

siger ja eller nej eller beder os om at lave en langvarig parallelaftaleforhandling så får vi selv retten til at vælge

hvordan danskerne kan være beskyttet og

at danske borgere i arvesager eller

får en bedre retsstilling

er en åbning indtil udlændinge og asylpolitikken vi har to relativt aktive nejpartier det ene siger stem nej for

man siger

at der nu kommer et ændringsforslag hvor vi er tre partier der har tilkendegivet hvordan vi vil bruge den vetoret vi politisk har aftalt

vi har med vi

hvor der i bemærkningerne står beskrevet præcis hvordan tre partier mit eget

vil bruge den det er sådan at tilvalgsordningen giver os mulighed for at være med

en lang række andre områder

en og tyve ud af to og tyve retsakter

et nej til styrket bekæmpelse

et nej til at beskytte danske kvinder der er forfulgt af voldelige ægtemænd i danmark

er ikke noget i talen i dag der har ændret det jeg håber sådan set at det vil blive

forstå hvis det er sådan at

ud fra den betragtning som man kan læse i referatet

at sige ja til jeg synes at man skal gøre det sværere at være kriminel

politiforbundet der fastslår at det er en forudsætning for effektiv bekæmpelse af

at vi ikke skal arbejde bilateralt fra sag til sag at dansk politi har maksimal indsigt

at vi kan indgå i fælles efterforskningshold og at danmark ikke mister indflydelse på den strategiske retning for europol

en tilvalgsordning der er den eneste måde hvorpå vi kan sikre at vi forbliver i europol uden pause uden ophold det samme hører vi

europol fra foreningen af offentlige anklagere der fastslår at anklagemyndigheden drager stor fordel af at deltage i eurojust der er det europæiske samarbejde mellem anklagemyndigheder og det er ikke kun europol vi diskuterer vi diskuterer også de andre retsakter

siger ja til red barnet vurderer at danske og europæiske børns rettigheder er bedre beskyttet hvis danmark tilslutter sig en tilvalgsordning end hvis danmark ikke gør red barnet henviser blandt andet til værdien af det praktiske samarbejde i eu vedrørende bekæmpelse af børnepornografi og nævner at dansk deltagelse i europols icarusoperation i to tusind og elleve

hvoraf nitten var danske mænd red barnet nævner at danmark frivilligt har valgt at indrette

straffelovgivning i overensstemmelse med direktivet men påpeger at retsforbeholdet har betydet at danmark ikke har

de fælles regler børnerådet børns vilkår afgiver grundlæggende høringssvar med det samme budskab jeg synes det skal være tryggere at være dansker derfor er

deres høringssvar giver et godt eksempel på hvordan et barn bliver kastebold mellem forskellige myndigheder i langvarige juridiske trakasserier det ville være nemmere hvis det entydigt

tilvælger familieretlige retsakter der forenkler og effektiviserer behandlingen af grænseoverskridende tvister der er altså en stribe gode forslag

argumenter for at sige ja til en tilvalgsordning jeg synes

til sidst

som dansk folkeparti har jeg mener ikke at en parallelaftale på nogen måde

det forhold at vi fra dansk side skal være med

ønsker en parallelaftale de ønsker en fuld og

vi har sagt nej til andre retsakter

nogle af de fem partier bag aftalen kunne mene havde været rigtige at have med men vi har et princip om at det kun

at vi vælger til det betyder så også at vi så

myndighed i folketinget at

vil jeg ligesom herre rasmus jarlov sige at når jeg vurderer

vælge af beslutninger i forhold til danske borgere danske virksomheder danske retsforhold

vi trygt og roligt kan vælge at deltage

resten af eu landene har valgt

indflydelse på hvad der i givet fald vil ske hvis der skulle ske en fornyelse på området ved at sige ja

og påvirke hvis der måtte komme ændringer undervejs det får samlet set regeringen til at sige at vi håber på et ja

ikke var nok til at få afklaret hele debatten så

se om andenbehandlingen her er jeg glæder mig i hvert fald over at det stadig væk er et meget bredt flertal i folketinget

om et ja og dermed bakker op om lovforslaget

vi ramt ved siden af det som er formålet med at ministeren

i forhold til den bekræftelse som

har givet den flere gange

at det her er et spørgsmål om at vi laver en folkeafstemning fordi der er en suverænitetsafgivelse vi tilkendegiver så klart hvor det er vi vælger at bruge den suverænitetsafgivelse og det er på europol

som danmark ønsker at deltage i fordi

er til gavn for danske borgere og virksomheder så skal vi spørge de andre om lov fremadrettet kan vi i det her folketing få lov til selv at vælge at danmark skal deltage

at de to og tyve retsakter er det som partierne bag aftalen har sagt ja til

sagt nej til ti

i dag bekræftede nemlig at vi ikke stemmer om asyl og indvandringspolitikken enhedslisten

i forhold til ægtefæller generelt set blev ændret

kræve en ny folkeafstemning jeg mener det er rimeligt at

om udenrigsministeren ikke kan bekræfte at enhedslistens forslag er i fuldstændig nøje overensstemmelse med det svar der er kommet fra justitsministeriet på spørgsmål en og tyve og som giver mulighed for at man selvfølgelig kan gennemføre afstemninger efter grundlovens § tyve hvis man har lyst til det

en ny folkeafstemning for at gøre det og det synes jeg når jeg læser

vil være konsekvenserne af det nemlig at selv med små

uden noget reelt indhold vil det kræve en folkeafstemning eller fem sjettedeles flertal her i folketinget efter suverænitetsafgivelsesprincippet

de områder hvor vi er med

andre områder hvor vi siden nitten to og halvfjerds og danmarks deltagelse i ef har haft et markedsudvalg nu er det europaudvalget

enhedslistens ændringsforslag jeg anser faktisk

og enhedslistens ændringsforslag som værende ens altså at vi tilkendegiver at på nogle områder er der en politisk vilje til at have en folkeafstemning eller fem

være på asyl og indvandringsområdet hvor enhedslisten vil have at det skal være på ethvert lille område

vil have en forbedret retsstilling i forhold til borgere eller virksomheder så skal man ifølge den tolkning jeg har af enhedslistens ændringsforslag

udenrigsministeren startede ud med at sige at vi har den her folkeafstemning fordi eu

at flytte med hvad har den danske regering taget af tiltag for at hindre denne flytning af eu

at holde eu fast på det sted

og halvfems bad om at eu skulle være hvordan har den danske regering forsøgt at fastholde eu der hvor danskerne ønskede

komme uden om det men når eu flytter sig ryger vi ud af europol medmindre vi vælger

at vi har arbejdet for at man får det rigtige indhold i europol men vi har ikke modarbejdet at det kommer til at være et andet samarbejde for det samarbejde drøftes af

til at styre retningen af eu skal man stemme ja den tredje december og sørge for at danmark får mulighed for en tilvalgsordning hvor vi kan være med når vi har et retsforbehold

vælge her i folketinget og netop sagen

hvis danmark i fremtiden skal tilslutte sig

i danmark for at der var en rimelig overenstemmelse mellem det som flertallet af japartier i folketinget mente og det som befolkningen mente kunne man måske være tryg men historikken er jo præcis den modsatte

notorisk sådan at japartierne som regel er et helt andet sted end befolkningen

der blive truffet beslutninger som et flertal af danskerne ikke

at vi i folketinget får lov til at bestemme selv i stedet for den situation der er i dag hvor hvis vi ønsker at deltage på et område

så kan de sige ja eller nej og vi må respektere deres afgørelse fremadrettet er det sådan at danmark igennem folketinget kan vælge at sige

har de andre ingen mulighed for at forhindre os

end at den ligger i de syv og tyve andre landes parlamenter

så mange folkeafstemninger som muligt på afgørende områder altså ikke de områder som udenrigsministeren beskriver med nogle små hjørner det skal vi nok klare med

fem sjettedele her i folketinget men på andre områder kan udenrigsministeren ikke én gang til forklare hvorfor

så afgørende for danskernes liv og velfærd er det noget man vil holde

ønsker at bruge en tilvalgsordning hvis man har den med vi har også en tilvalgsordning og

at bruge den det har vi tilkendegivet i forhold til om man er i overensstemmelse med befolkningen

må jeg bare minde om at sidst vi havde en folkeafstemning fik vi et anbefalet ja en meget meget klar opbakning fra befolkningen til det ja som vi sagde vi skulle have vistnok jeg retter det

er glimrende at få bekræftet at det er en stærk måde at gøre det på

ændringsforslagene se det er jo glædeligt at vi er enige om så langt så godt

jeg bare ikke at det scope det omfang som enhedslisten

det være noget af det der fremadrettet skulle have fem sjettedeles flertal eller til en folkeafstemning for at vi fra dansk side kunne være med jeg mener sådan set at det i lighed med hvad vi i øvrigt kan beslutte på erhvervsområdet eller på beskatningsområdet ikke er af

af det folketing som danskerne har sammensat

i folketinget for små ændringer derfor synes vi at de ændringer der måtte komme skal køre efter den almindelige procedure

andre områder som folketingets europaudvalg i dag kan give tilslutning til

et mellemstatsligt niveau og det ved udenrigsministeren udmærket godt så lad være med at fare rundt med den påstand

et løfte om at det gør ministeren ikke mere så vil jeg spørge kan ministeren bekræfte at inden for det retlige område som folkeafstemningen handler om er der i eu allerede vedtaget mere end seks hundrede retsakter

retsakter hvis flertallet ønsker

af justitsministeriet igennem de helt almindelige procedurer der har været sagen er at vi

at tilvælge og så har vi sagt at det der drejer sig om artikel otte og halvfjerds og ni og halvfjerds vedrørende asyl og udlændingepolitikken vil vi slet ikke have til debat

hvor vi politisk tilkendegiver at hvis vi nogen

kræve at der bliver afholdt en ny folkeafstemning

en uendelighed af retsakter der måtte komme fremover

i de andre medlemslande hvad det angår

det tager alt for lang tid at undersøge det

ønsker at udnytte den suverænitetsafgivelse

valgt at vælge til men det er en suverænitetsafgivelse det

derfor vi har afstemningen og vi tilkendegiver hvilken

partierne vælger at inddrage almindelige danskere

tager stilling til en lang række spørgsmål inddrager vi vores medlemmer og vi har en dialog med borgerne om

skal ske man bruger sociale medier man bruger traditionelle medier man bruger møder til at høre hvad der sker

hvordan andre partiers beslutningsprocedurer

man vil respektere en afgørelse

et efterspil for lige så vel som der blandt de svar der er på de spørgsmål er nogle som er ganske udmærkede og grundige og tak til embedsmændene for det så må vi også konstatere at der er en lang række hvor man bare nægter at svare på spørgsmålene

ministeren bedes oplyse hvor mange gange europol har udleveret oplysninger om danske borgere til tredjelande det er jo relativt interessant når vi snakker registersikkerhed eller et spørgsmål

adgang til europol databaser det er jo ret interessant når vi snakker en norsk ordning

det vil betyde og svarene

det vil være alt for omfattende at undersøge det kan overhovedet ikke lade sig gøre

at gøre med dagligdagen for folk eller i hvert fald for nogle mennesker

hvor mange lande der juridisk anerkender medmødre

medmødre har konsekvenser for afgørelser i sager

ministeren svarer en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet

ministeren og regeringen som har fastsat den korte frist

fordi det jo ikke er ideologisk forslag

der handler om at vi ikke overfører magt fra befolkningen til et tilfældigt flertal i folketinget at vi fastholder

så er det på retsområdet i sidste ende befolkningen der skal være med til at træffe den afgørelse

at de øvrige partier i folketinget vil stemme for det ændringsforslag

de konkrete retsakter hvorimod

andre partier stemmer imod

at få ubegrænset mulighed for at overdrage suverænitet

mod at jeg får udenrigsministerens dankort og kode

betragter jeg det som vedtaget

kan få reel betydning for udviklingen i asien og derfor

varetagelse af udviklingspolitiske interesser banken har blandt andet til formål at fremme bæredygtig udvikling og styrke sammenhængskraften gennem infrastruktur og investeringer

om varetagelse af vores egne handelspolitiske interesser banken vil kunne være med til

være af betydning for virksomhedernes muligheder for at afsætte deres produkter på de markeder

til at der bliver skabt arbejdspladser herhjemme til glæde for vækst og velfærd det fremgår at banken i starten vil koncentrere sig om transport energi og vandsektoren alle områder hvor behovene er enorme og hvor danmark har meget

de tre grunde er der al mulig grund til at støtte vores medlemskab af banken af beslutningsforslaget fremgår det og jeg citerer at danmark under forhandlingerne om oprettelse af banken har arbejdet for at banken herunder i sine politikker lever op til internationale standarder i forhold til ledelse udbudsregler fattigdomsorientering miljø og klimahensyn samt social ansvarlighed

vil selvfølgelig med interesse følge

noterer vi med tilfredshed at udenrigsministeren i svar på spørgsmål nummer en har oplyst at det er vurderingen at styreformer og beslutningsprocedurer lever op til de standarder der bør kræves af internationale

støtte forslaget til folketingsbeslutning om danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af den asiatiske

i asien dansk folkeparti hæfter sig desuden ved at formålet med banken blandt andet søges gennemført ved at udnytte de til rådighed stående ressourcer til at finansiere en sådan udvikling i regionen de omtalte ressourcer er blandt andet de i alt cirka fem hundrede million

som regeringen foreslår anvendt til banken hertil kommer cirka to milliard kroner som garantikapital for så vidt angår bankens hovedsigte nemlig udvikling af infrastruktur i asien er det dansk folkepartis holdning at infrastruktur er et særdeles vigtigt element

den helt grundlæggende udvikling af en

dels efterfølgende for at fastholde eller ligefrem videreudvikle en erhvervet position det fremsatte forslag vidner om at udenrigsministeren et stykke hen ad vejen deler dansk

opfattelse på dette punkt faktisk kunne man ønske at udenrigsministerens positive syn på infrastruktur så at sige smittede af på andre dele

forhold til den helt nødvendige udvidelse af motorvej e45 mellem randers og horsens her ses et lidt mere afdæmpet engagement i infrastrukturinvestering hvem ved måske

at komme østjylland til undsætning før regeringen gør det men tilbage til lovforslaget som nævnt vil en ratifikation medføre en udgift på statsbudgettet på fem hundrede million kroner man må sige at ambitionsniveauet ikke fejler noget men for at sikre at midlerne bliver en fornuftig investering er det efter dfs opfattelse meget vigtigt at regeringen lægger sig i selen for at sikre at danske virksomheder kommer i betragtning

som i alle andre sammenhænge hvor danmark poster betydelige ressourcer i udvikling er det vigtigt at regeringen til stadighed sikrer sig at investeringsbankens midler forvaltes korrekt og med omhu dansk folkeparti er overbevist om at regeringen kan tilslutte sig dette

ganske betydelige beløb dermed er udviklingslandene med til at tage et ansvar og løfte den risiko som naturligvis er forbundet med at være en del af en investeringsbank det er ligeledes helt afgørende at investeringsbanken er et bredt samarbejde mellem traditionelle donorlande i vesten og landene i asien dansk deltagelse i investeringsbanken kan på sigt få betydning for dansk erhvervsliv og muligheden for at øge eksporten til asiens mange vækstøkonomier danmark sender hermed et klart signal om at vi prioriterer asien og en udvikling i regionen og det vil utvivlsomt være en fordel for danske virksomheder med specialer inden for eksempelvis energi miljø og vand venstre kan derfor bakke op om danmarks tilstedeværelse i den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank

skal lige sige at den her tale også

fremme danske kommercielle interesser når man samtidig skærer så brutalt ned især på udviklingsbistanden vi ser dansk deltagelse i banken som en del af regeringens samtænkningspolitik på udviklings og udenrigspolitikken altså at dansk deltagelse i udvikling skal samtænkes og dermed underlægges erhvervs og sikkerhedspolitiske interesser i den sammenhæng gælder det særlig danske kommercielle interesser i asien i finansloven står

danmark skal også gøre en forskel i andre lande for eksempel i asien hvor mulighederne for samspil

danmarks kommercielle interesser også er markante og videre udviklingsbistanden fokuseres på organisationer og temaer der mest effektivt fremmer danske prioriteter og leverer resultater

er den blevet kaldt kinas trojanske hest det må ses som en kinesisk interesse i at styrke sin position i området og internationalt med inspiration fra andre store magters gode erfaringer med udviklingsbanker som for eksempel verdensbanken rigtig mange lande ud over danmark vil gerne være med da de fleste nok har luret at det kan betale sig at forsøge at få en bid af kinas kage og være gode venner med dette land jeg har har stærkt på fornemmelsen at regeringen under dække af udviklingsbistanden ønsker at styrke samarbejdet med kina for at få bedre kommercielle interesser i området så lidt om frihandel og investeringsbanker selv om det er kina der er største investor ser det ud til at banken vil blive oprettet med inspiration fra andre udviklingsbanker i en officiel udtalelse står

built on international best practices

lessons and experiences of existing multilateral development banks

nå nå så ved vi hvad vi har med at gøre

ikke kender bankens praksis da den ikke er oprettet vil den sandsynligvis låne penge til gengæld for liberaliseringer strukturtilpasninger og så videre

type infrastruktur der vil blive ydet lån til fortrinsvis handler om at forbedre eksport og transport af naturressourcer og varer en anden bekymring vi har er hvordan vi sikrer arbejderrettigheder og miljøet i en organisation domineret af kina

inspireret af andre udviklingsbanker som jo har hærget kloden på meget negativ vis det vil være naturligt at spørge ministeren hvordan i alverden han vil sikre det ved at investere i en sådan bank en sidste pointe er at nogle vil rose initiativet

i sig selv ses som positivt at det bryder med usas herredømme jeg tror personligt ikke den kinesisk dominerede udviklingsbank kommer til at adskille sig betydeligt fra de banker vi kender andre igen

jeg vil slutte med at sige at vi er

åbne for asiatiske markeder for danske virksomheder

i forvejen og også det strategiske sigte at det sådan helt overordnet vil styrke vores tilknytning

til asien og de argumenter er vi

også helt på det rene med

at danmark skal betale fem hundrede millioner i et kapitalindskud og den her garantisikring på to milliard kroner

er ganske mange penge og og vi er selvfølgelig bekymrede for risikoen for at de to milliarder skal falde hvis banken ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser i forhold til de fem hundrede millioner som skal finansieres inden for rammen af udviklingsbistand synes synes jeg at man med rette kan sætte spørgsmålstegn ved om det er en rigtig prioritering at bruge fem hundrede

en tid hvor flygtningekrisen i og omkring syrien eskalerer

vores endelige stilling op når vi er mere oplyste end vi er

gennem investeringer i infrastruktur banken ventes at komme til at spille en meget stor politisk og udviklingsmæssig rolle for asien

desuden være vækstskabende og kunne åbne markeder for danske virksomheder medlemskab af banken vil som

påpeger uden tvivl styrke muligheden for at danske virksomheder virksomheder kan komme i betragtning til kontrakter der udbydes og samtidig er dansk medlemskab af banken et vigtigt signal til de asiatiske lande om at danmark ønsker en tættere tilknytning til asien det vil kunne anvendes

at udbrede kendskabet til danske spidskompetencer inden for blandt andet energisektoren dansk medlemskab af banken vil derfor være udenrigspolitisk udenrigsøkonomisk og udviklingspolitisk vigtigt for danmark det tæller også på plussiden at danmark under forhandlingerne om oprettelsen af banken har arbejdet for at banken lever op til internationale standarder i forhold til blandt andet ledelse udbudsregler fattigdomsorientering miljø og klimahensyn samt social ansvarlighed

angiveligt undersøgelser i gang af en eventuel særlig fond inden for eller uden for

særlig kan målrettes investeringer i klima og miljøvenlige løsninger hvad er så problemerne jo alternativet mener det er et kæmpe problem at det er forventningen at det danske bidrag på en halv milliard kroner helt eller delvis vil kunne kategoriseres som udviklingsbistand dette særlig set i lyset af at regeringen i sit finanslovsforslag for to tusind og seksten kraftigt har nedprioriteret de bilaterale samarbejder med asien spørgsmålet for alternativet er først og fremmest om udviklingsbistand gennem den private sektor vil nå ud til de en

milliarder mennesker som fn estimerer lever i ekstrem fattigdom i dag og i hvor høj grad donorlandenes egne handelsinteresser kommer til at påvirke udformningen af udviklingsbistanden i fremtiden når danmark bruger midler der er øremærket til at bekæmpe fattigdom så skal der være et klart resultat for verdens fattigste denne effekt skal kunne måles og dokumenteres miljøet er uden for diskussion et meget vigtigt element i fattigdomsbekæmpelse spørgsmålet i den forbindelse er hvor fremtrædende en plads miljøet vil få og hvor fremtrædende en plads danske erhvervsinteresser vil få alternativet kan trods alle de positive elementer i beslutningsforslaget alligevel ikke støtte det

jo med at vi over de næste bare femten til tyve år vil opleve en fordobling af verdens bnp og det vil jo forandre rigtig mange ting geopolitisk handelsmæssigt innovationsmæssigt og helt afgørende for om den vækst vi kommer til at opleve de næste femten til tyve år rent faktisk bliver bæredygtig både i en social i en miljømæssig og i en økonomisk forstand er at de investeringer der bliver foretaget i de næste femten til tyve år

påvirke de investeringer er derfor klart i danmarks strategiske interesse både af hensyn til miljøet og klimaet af hensyn til at påvirke den sociale udvikling i asien og

den rigtige beslutning at gå med men selvfølgelig skal man gå med fordi man også gerne så vil bruge det medlemskab

og regeringen om et aktivt jeg vil næsten sige aktivistisk medlemskab af den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank her tænker jeg

en organisation som er transparent som er åben som følger de internationale spilleregler vi kender herunder at flertallet bestemmer for det andet tænker

skulle bruge medlemskabet til at skubbe på så de investeringer der bliver foretaget går i en mere bæredygtig retning her har danmark et unikt udgangspunkt

med en lang række asiatiske stater ikke mindst kina på netop det område og der står står endog meget stor respekt omkring danske erfaringer her og derfor synes jeg at det giver god mening at vi også forsøger

ånd og det samarbejde med ind

påvirke beslutningerne i investeringsbanken

menneskerettigheder og demokrati og andre værdier i lande som kina og andre asiatiske

den direkte modsatte jeg tror at jo tættere man kommer på beslutningstagerne i de her lande jo større mulighed har man også for

den konstante kritiske dialog ned over samarbejdet

styrke den kritiske dialog ikke mindst med kina alt i alt masser af gode muligheder men selvfølgelig også kan man sige en pligt og et behov for at bruge det medlemskab

forsøger at udfordre

kunne opstille et alternativ

som en konkurrent til den amerikanske dominans

derfor er det jo interessant at interessant at

har sagt at der var tale om en meget åben invitation

det i den kontekst

er rigtigt at vi har

og at det er naturligt at det er en del af dansk udenrigspolitik at vi går ind

og forsøger at få indflydelse på den retning

vi også bruger mulighederne for at få mere

at se er uhyre utilfredsstillende den har gjort

så må sige yderligere af det der kunne være gået til

som kapitalindskud i den her investeringsbank

ikke så bange for om pengene bliver tabt

de ikke gør jeg tror det bliver ganske ganske effektivt for kineserne er dygtige

er nervøs for det er det er mere

positive over for det her forslag men vi

også fordi den jo hænger sammen med de nedskæringer på udviklingsbistanden som regeringen

ønsker at e45 får en hurtig udvidelse endda med mulighed for hurtig afvikling af en meget presserende trafikal udfordring så bliver det

jeg bare sige også til herre christian juhl at vi

den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank af flere årsager

af udviklingspolitiske årsager fordi vi mener at infrastruktur i asien er

telekommunikationsmæssig infrastruktur og derfor er det vigtigt at der er nogle der har musklerne til at finansiere det

vi er også med af udenrigspolitiske grunde fordi vi gerne

med asien der bliver en mere og mere interessant partner for europa på en lang række områder så er vi

ikke under dække men helt åbent fordi vi mener at vi ved at søge indflydelse kan påvirke i retning af at skabe bedre udviklingsmuligheder for danske virksomheder

skubber udviklingsbankens fokus i retning af som danske virksomheder har styrkepositioner inden for så har vi også mulighed for at det kaster ordrer af sig

også lidt et svar til herre martin lidegaard der beder

været aktivistiske i udformningen af både vedtægterne og i forhold til de

områder man har valgt at prioritere til at starte med der

klare styrkepositioner og i forvejen er højt anerkendte i asien

et af de tre ben som dansk deltagelse i udviklingsbanken her

sagt meget om hvilken rolle den vil spille fremadrettet og

er fordi kina vil have et udenrigspolitisk våben

en udviklingsbank på linje med andre udviklingsbanker altså den asiatiske udviklingsbank

til hvad verdensbankgruppen går og laver

til hvor bidraget skal komme fra finansielt på samme måde som med alle de andre grupper vi

støtter finansielt jeg sad lige før og

seks og går ned under verdensbankgruppen

udviklingsbanker verden over som en del af vores

give en erhvervsmæssig gevinst til danmark og selv om det

at skabe forbindelser nye muligheder bedre transport mere stabil energi renere vand bedre håndtering af spildevand og dermed være med til at skabe en positiv menneskelig udvikling der er i overensstemmelse med de nye verdensmål som fn vedtog på topmødet forud for

arbejder sammen med den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank på en række konkrete projekter jeg tror endda også at den asiatiske udviklingsbank

forpligte os til mere

her måde at finansiere udviklingsbanker på at man giver et konkret indskud og stiller en garanti har vi fra dansk side gjort før

jeg alligevel sige at det ikke er lykkedes os at finde et eksempel på at en sådan garantistillelse er blevet aktiveret så det tror jeg heller ikke bliver aktuelt i

det er et udviklingsprojekt og vi vælger at gå ind i det her fordi vi mener at

mere udvikling end hvis vi valgte at bruge pengene et andet sted

aktivistisk udenrigspolitik at det er jeg altid glad for når det kommer fra det radikale venstre og

i forhold til at få de rigtige vedtægter de rigtige retningslinjer og de rigtige prioriteter for de første

forkerte krige det er det vi er nervøse for og vi er nervøse for at de her banker

at stille deres krav til landene i form af liberaliseringer og strukturtilpasninger jeg kan kun huske to lande som har haft en mindre ulighed da de var færdige med et eventyr med en

nemlig argentina og island som stillede nogle modkrav og sagde vi skal ikke låne penge hvis det er sådan at vi skal smadre vores system som gavner de fattigste i landet

christian juhl selv at vurdere hvorvidt de ønsker at søge et lån på de lånebetingelser

af verdensbanken eller som her af den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank

gerne gentage vi er med i banken fordi det er en udviklingsbank

at skabe udvikling bekæmpe fattigdom ved siden af det er der nogle gevinster

samarbejde eller danske virksomhedsinteresser

vi er i aiib

at gøre det på vi vil nemlig gerne hjælpe jer alligevel det er heldigvis også ved at blive en trend

jo en perlerække af dårlige

det er derfor vi advarer imod det og det er derfor vi siger at

er at når fn anmoder om hjælp skylder vi som minimum

det bidrag som regeringen nu

fornuftigt bidrag

stabsofficerer som vi i dag har tyve af dernede

bidrag der gælder transportfly vi ved alle at behovet

er afgørende i sådan nogle konflikter

vel det som der har været mest fokus på

vi også skal have specialstyrker i op til otte måneder tredive mand

der er nogle opgaver som kun specialstyrker er i stand til

håndtere men som er vigtige det er indhentning af efterretningsopgaver det

synes er fornuftige

i morges orienterede folketingets ordførere ganske grundigt

fn mandatet det synes jeg var ganske nyttigt både når det

om at der eventuelt kan tages fanger men også

vi definerer som et hårdt bidrag

at vi støtter regeringens beslutningsforslag

do mission men sådan en

sikkerhedsrisiko for det indsatte personel og det er der her adskillige fn soldater er blevet dræbt som følge af blandt andet vejsidebomber i mali

når operationen er kostbar og forsvaret fattes penge endelig er det heller ikke så

at vores specialenheder skal udsendes som fn soldater men med opgaver der nedtoner det neutrale fn perspektiv de kommer under deres opgaver med

til at ligne deltagere i en afrikansk borgerkrig mistænkeligt meget det er en usikker situation som bekymrer os i dansk folkeparti enten er man fn soldat med alt hvad det kræver af neutralitet og tydelig lyseblå afmærkning eller også er man aktiv krigsdeltager det bekymrer os meget at sende soldater af sted på noget der ligner en mellemting

mellem disse to poler

med denne mission bekymrer os alt i alt så meget at vi mener det vil være forkert at støtte dette beslutningsforslag så vi støtter

jeg slet ikke at dansk folkepartis argumentation hænger sammen

danmark i afghanistan og måske heller ikke i mali

mening at vi er aktive i bekæmpelsen af islamisk stat i irak men det giver ikke mening at vi er aktive i mali

opgave selvfølgelig kan vores soldater løse de opgaver de bliver sat til men jeg ønsker ikke at sætte dem til en uklar

juel jensen

territorier hvilket har givet et spillerum til separatister terrorgrupper og organiserede kriminelle samtidig medvirker en massiv fattigdom og manglende jobmuligheder i regionen til irregulær migration blandt andet mod europa fns sikkerhedsråd vedtog den femogtyvende april to tusind og tretten

der etablerede fns fredsbevarende mission i mali hvis mandat efterfølgende er blevet forlænget mandatet omfatter blandt andet understøttelse af en fredsaftale og støtte til implementering af en våbenhvile og har fokus på sikkerhed stabilisering og beskyttelse af civilbefolkningen danmark har støttet missionen siden missionens oprettelse i to tusind og tretten vi sender de danske soldater ud med et robust mandat i en mission hvor vi er inviteret af fn

til både folkeretten og krigens love forsvarsministeren havde her til morgen inviteret ordførerne til en gennemgang af mandatet og ordførerne fik en både grundig

betryggende gennemgang samt en ny invitation til at følge transmissionen fra det klare fn mandat til det missionsspecifikke

som de danske soldater bliver udsendt med enhederne vil primært beskæftige sig med mere krævende efterretningsindhentningsopgaver

og områdeanalyse af lokale miljøer og man vil samarbejde med velkendte partnere

bliver overholdt for at bringe nødhjælp frem til befolkningen og for at være med til at forhindre krænkelser af menneskerettighederne derfor støtter jeg også varmt at

danmark skal øge udviklingsbistanden til mali

danmark tidligere sendte et transportfly til fn missionen i mali

det bidrag som regeringen nu foreslår hvor danmark ud over et transportfly også

skal stille med tredive jægersoldater

indeholder nogle problemer og uklarheder der gør at vi fra enhedslistens side ikke kan støtte det konkrete forslag det er en meget kompleks situation i mali hvor det kan være svært at vurdere hvad for en situation vi sender danske soldater ud til og jeg mener heller ikke at det regeringen foreslår her er det der nødvendigvis er mest brug for

det er også et problem at de opgaver der skal løses og retningslinjerne for de udsendte soldater ikke er tilfredsstillende beskrevet

i at regeringen på den ene side er klar til at udsende soldater

danmarks støtte til fns organisationer det betyder feks at danmark ikke længere støtter fns fredsopbygningskontor som både laver noget rigtig godt arbejde i mali

række andre lande også løfter en rigtig vigtig opgave

at sikre fred og stabilitet det mener jeg simpelt hen er en forkert prioritering i en tid hvor verden er fuld af krig og konflikt derfor kan vi fra enhedslistens side ikke støtte det konkrete

kan også diskutere prioriteringen i forhold til andre aktiviteter inden for fn men alternativet til det her er jo ikke fns andre opgaver

krigen når

den danske chef nede i mali sender en meget mere

begrænset mission af sted så skyldes det jo at man ikke vil tømme kassen for man skal tage stilling til

konkret stilling i hver enkelt tilfælde og det er jo det der er på bordet her

som vi ikke føler os trygge ved og vi mener ikke det

og der ligger et klart fn mandat så kan vi faktisk godt støtte

også tidligere støttet et dansk bidrag i form af transportfly og militær assistance til minusma i mali så jo vi kan godt støtte fn missioner også

samtidig er vores partidemokrati og det vil sige også vores hovedbestyrelse som hver eneste gang meget

af en våbenhvile og man har fokus på sikkerhed stabilisering og beskyttelse af civilbefolkningen hvad er det i den håndfuld opgaver som enhedslistens hovedbestyrelse har en udfordring og dermed et problem med

gå ind og have en mere offensiv rolle og

hvad skal der ske med de efterretninger som de indsamler

indtryk af at enhedslisten er et parti som ikke går ind og tager ansvar når vi har de meget klare mandater at enhedslisten ikke tager ansvar når det kommer til at beskytte en civilbefolkning implementere en våbenhvile

bakke op om fn missioner

godt være et behov for at beskytte for eksempel nødhjælpskonvojer

fuldstændig afgørende at man har en bred strategi for det der foregår og jeg kan ikke forstå hvorfor regeringen har valgt lige præcis at pege på det her bidrag

det hele taget er vi blevet meget klogere i løbet af

sidste døgn synes jeg så

skulle overveje spørgsmålet tilbage i sin hovedbestyrelse nu hvor man har

det var pressen der kunne fortælle os at

haft lejlighed til at udtale os om hvad vi troede vort parti ville svare på det lang tid før det

bad os om noget som helst så man kan sige at det næsten

folketinget om at svare på om man nu vil støtte en fn mission

det vi svarede på det tidspunkt

mindre end den første udmelding og måske mere afbalanceret og passende

er en fn mission det er en vigtig mission det er et afmålt bidrag der bedes om og det transportflybidrag og den specialoperation styrkebidrag vi kan levere her

det er fredsbevarende og og det er vigtigt

at være med der hvor vi i alle sammenhænge forsøger både at holde fred men dermed også at bekæmpe

terrorister i verden og endelig kan vi sige at det her også kan modvirke at

måske kunne emigrere til vesteuropa

begrundelser kan liberal

derfor har vi egentlig heller ikke ændret holdning vi bakker stadig væk op men

måske fordi vi var meget positive til at starte med men vores møde

er meget usikker på om den hastighed det her

hen er for voldsom

ligesom enhedslisten lytter meget

problem for os når vi sidder her i i folketinget hvor tingene skal gå rigtig stærkt og

ikke på at vi får de svar vi efterspurgte i dag

missionen bliver som den skal være

har fået er korrekte jeg tror såmænd bare ikke på at vi

også vores samarbejdspartnere fra holland mangler måske at komme med nogle oplysninger hvordan og hvorledes det kommer til at gå

meget positive over for for indsatsen men

fordi der er sket nogle ting i mali som ikke har noget med fn at gøre det er en ustabilitet som

skyld at jeg ikke er vidende om det endnu det er

skynde mig at gøre inden vi mødes igen

få de oplysninger der skal til før vi vil sende vores soldater i i aktion

noget der giver mening for forsvaret vi har fået en militærfaglig vurdering

den vurdering tilkendegav

jeg har forstået det og det er garanteret ret og rimeligt men

skal være hvis alt er klappet og klart og den manual der har været talt meget om

har den ikke været siden to tusind og ni forlyder det og

jeg er meget i tvivl om om ikke vi haster det

for hurtigt igennem april er der lang tid til og hvis hvis det er fordi vi vil tækkes fn med en hurtig udmelding

og så få helt styr på sagerne og så vil

sig derved at sahelprovinsen med mali som central spiller har potentialet til

blive det næste helvede som vil producere et utal af flygtninge som vil producere et utal af fordrevne og som vil kunne udgøre en reel sikkerhedstrussel både mod eu men ikke mindst for de mange civile der bor i området derfor må jeg sige at jeg er lodret uenig med dansk folkeparti der siger at det her

to have og ikke need to have jeg tør ikke tænke på hvad der vil ske hvis situationen i mali kommer ud af kontrol så der er et klart behov

sjældent klart fn mandat for ikke alene er der en

det er en ægte fredsbevarende mission hvor det der er vores opgave er at bidrage til at den aftale der er blevet forhandlet lokalt kan blive

det vil sige hvad der fører mig til en klar mission at det her jo ikke er noget der sker på bekostning

derfor forstår jeg heller ikke enhedslistens

fn i den her sammenhæng tværtimod har jeg forstået at vi øger støtten til mali på udviklingsbistandens side samtidig med at vi gør det her det vil sige

mulighed for at den danske indsats på det humanitære og på det udviklingspolitiske og på det diplomatiske og

det er også en af grundene til at vi synes det giver god mening

også har været nogle bekymringer fra vores side jeg har gjort det meget klart tidligt i processen at jeg synes det var helt afgørende at de mænd og kvinder vi sender ud har et klart mandat også

her til morgen havde inviteret os til en

som gjorde det helt klart at de danske udsendte soldater vil følge fns regler og de specifikke instrukser som også ligger ned over missionen i mali

hvert fald noget der betryggede mig det er en helt helt anden historie end det vi oplevede

få de sidste kan man sige beføjelser på plads vi er blevet lovet at det vil vi

betrygger os endelig synes jeg det

nu også kommer de bidrag til mali som der er blevet bedt om regeringen har jo besluttet at sige nej til en forespørgsel om

det giver god mening at det er afrikanske tropper der tager den del af missionen det er vi

med på men vi synes omvendt det er vigtigt at der kommer nok bidrag til at den samlede opgave kan løftes derfor vil vi

fn samlet set kan løfte den her mission både militært og udviklingspolitisk og diplomatisk

fordi vi har givet udviklingsbistand til mali i mange år vi har deltaget aktivt også med militære bidrag

dansk styrkechef som nyder stor anseelse

i gode hænder så der er mange grunde til at jeg synes det giver mening at prioritere det her

alt for mange soldater og bomber og inden det bliver alt for dyrt det er det jeg har lært

der kom vi for sent og det har kostet os dyrt men der er fem hundrede om året til det her vi har råd til at gå ind i mali og samtidig også være i irak

derfor synes jeg i og for sig at i det omfang der

burde det vel nærmere gå på at vi ikke sender nok

om at der bliver sendt et langt

det ville regeringen ikke tilsyneladende fordi man er nervøs for at det kan svække krigen i

man vil med vold og magt have f seksten flyene tilbage har

om der bliver brug for dem om det giver mening

besluttet at nedprioritere indsatsen i mali

derfor forstår jeg heller ikke at enhedslisten

på den måde går imod det vi faktisk bidrager med man burde da kritisere at der ikke bliver bidraget nok

fn er vigtig det mener vi i sf

danmark har nedprioriteret fn igennem adskillige år på forskellige områder også på det militære område før i tiden

nato operationer det er skarpe operationer med amerikansk ledelse

haft højere prioritet end de klassiske fn operationer

der en klassisk fn operation

faktisk det er vigtigt at vi bidrager til den også fordi hele situationen i mali

meget meget farlig

at dansk folkeparti forsøger at tage patent på det de mener at al qaeda afghanistan og irak

i hele sahelregionen med

livsfarligt også for vores del af

der er tale om en fredsbevarende operation

som kan blive ganske ganske sprængfarligt

ved alle andre af den slags

går ind og hjælper til i en politisk proces og sørger for at civilbefolkningen

og at samfundet på de måder samfundet nu skal kan fungere på trods af de der mange konflikter der er

er jo den klassiske rolle for fn i den her slags situationer jeg synes

at danmark deltager i det og jeg ser virkelig frem til at vi kan få en diskussion af hvordan danmark på andre områder kan opprioritere støtten til fn også på

et spørgsmål om prioritering det er et spørgsmål om prioritering af hvilke konflikter vi skal involvere os i og det

spørgsmål om prioritering af forsvarets ressourcer

er rundt og tale med folk i forsvaret hører jeg overalt

kastet danmark ud i for mange militære aktioner i de senere år

personale har været spændt for hårdt for at der for mange udsendelser

bidraget til at vi har den her relativt store

mål og midler

det er stadig væk ikke så stort

et stort bidrag som egentlig ikke er så meget mindre end de bidrag vi har i irak og afghanistan

til prioriteringen af

er det for os en mindre vigtig konflikt

hvad der er de vigtigste konflikter

stabiliteten i regionen der så bestemt er det da en betydelig konflikt som også i yderste konsekvens kan smitte af på danmarks sikkerhedspolitiske situation med

terrorisme flygtninge handel og mange andre ting så

sige at den ikke har nogen relevans for os men

syrien og afghanistan har større relevans for danmark vi mener

har bedre muligheder for at gøre en

indtil videre også gør at det vil være mere logisk af os at prioritere de konflikter højere

et spørgsmål om hvorvidt man holder sammen på en skrøbelig stat i en skrøbelig region

sammenbruddet i libyen reelt kun er én grænse

men måske især når jeg har samtaler med mine kollegaer fra

meget entydigt billede af at hvis ikke vi understøtter en

der bliver skabt et grundlag for en konflikt der vil sprede sig

skabe migrationsstrømme op igennem afrika mod europa og være med til at fostre frirum

at vi var i afghanistan fordi der var

andre steder fordi der er en konkret trussel mod

hvorfor ikke forhindre problemet i opløbet hvorfor ikke være til stede der hvor vi kan se at der er en konflikt som ikke bare har et farligt potentiale men er en konkret påvirkning på hele området

værre hvis ikke vi reagerer nu

at reagere på nuværende tidspunkt

samlet bidrag der gør at vi både understøtter stabsfunktionerne

de skal kunne

opgave effektivt og nogle af deres opgaver er

kunne være uset for at kunne observere

at det en gang imellem kan være nødvendigt ikke at være så synlig som en fn mission ellers skal være fordi det ødelægger opgaven med at indsamle information

er fn soldater det er de per definition

udsendt men de skal være det på en sådan måde at de vil løse den opgave på præcis samme måde som det nederlandske

i samarbejde med det nederlandske bidrag jeg synes det er godt at der her i morges er blevet skabt en afklaring af en række af de spørgsmål som partierne

tror at man kan få svar på de sidste spørgsmål i den tidsperiode

tidsnok til at man kan vurdere dem frem mod en andenbehandling

de næste to ugers mødefri op til folkeafstemningen og efterfølgende deltagelse i cop21 og andre internationale

har fået en lille smule kalenderproblemer der gør

kan afklare de udestående spørgsmål frem til

afklaret de spørgsmål der er jeg synes dog at

også partier som normalt har været mere tilbageholdende med at udsende danske

er i dansk interesse og derfor

juel jensen sagde med enhedslistens hovedbestyrelse da det i sidste ende er dem der afgør hvorvidt

som det radikale venstre som liberal alliance

nemlig at de er med til at bidrage til

det hensyn som forslagsstillerne her er optaget af har jeg stor sympati for men jeg mener faktisk

er overflødigt da jeg også

beslutning om hvordan vi når frem til

danmarks nye kampfly

vi ønsker og jeg ønsker en så åben proces som overhovedet muligt og det betyder også at det beslutningsgrundlag som

offentliggjort og at de ting

måtte være af enten

kommercielt fortrolig karakter eller

ministeriet sådan at folketingets partier vil have

for den beslutning der skal træffes og dermed også til grund for den indstilling som regeringen vil komme med til folketinget

og daværende forsvarsminister nicolai wammen der gjorde rede for vores position

at vi inden længe står over for en stor beslutning om at købe nye kampfly til forsvaret

vi tager det også fra socialdemokratiets side meget alvorligt nogle skal jo betale regningen og

række ting som

til og jeg vil gerne citere den daværende

sagde der er samtidig en række saglige og fornuftige hensyn der gør at visse informationer ikke vil kunne offentliggøres det kan være oplysninger der er militært klassificeret og det kan være kommercielt fortrolige oplysninger det handler ikke kun om hensyn til kampflyproducenterne men også om sikkerhedspolitiske hensyn til danmarks samarbejdsrelationer

ikke svække sin forhandlingssituation ved at oplyse om alle ting men i den udstrækning og der deler jeg helt den nuværende

har vi vi ingen interesse i at holde noget

det er en beslutning en meget meget meget bred kreds i folketinget har truffet

skal finansieres og vi ved hvor mange kandidater

men indledningsvis er det jo klart at vi har en proces

hører hjemme i forligskredsen indtil vi får truffet typevalget og derefter vil der være en række beslutninger som jeg har været inde på

men der er selvsagt en række ting der gør

kan have fuldstændig åbenhed omkring det her

et udskilningsløb og står tilbage med tre kandidater

forligskredsen har ikke truffet typevalget endnu det kommer først senere og derfor kan jeg

hvornår man kan offentliggøre tingene

om at offentliggøre beslutningsgrundlaget men undtage

god idé som vi gerne vil støtte men vi kan ikke støtte b

hvordan vores forsvar er indrettet så hvis man på forhånd tager det ud og det er en del af b elleve

for valget af hvilket kampfly der skal afløse de danske

regeringen ønsker en proces med størst mulig åbenhed derfor vil jeg offentliggøre beslutningsgrundlaget når regeringen inden for de kommende måneder har truffet beslutning om hvilket fly regeringen vil indstille til forsvarsforligskredsen der skal erstatte de nuværende f16 kampfly udtaler forsvarsminister peter christensen

består blandt andet af en samling af evalueringsresultaterne for kampflyskandidaterne samt af regeringens indstilling til valg af nyt kampfly og vil efterfølgende blive drøftet med forligskredsen med offentliggørelsen af beslutningsgrundlaget ønsker regeringen at gøre sit til at sikre at anskaffelsen af nye kampfly og det grundlag der er for beslutningen gøres til genstand for en grundig og offentlig debat det betyder også at de oplysninger som ikke kan offentliggøres pga militær eller kommerciel fortrolighed naturligvis vil være tilgængelige for både forsvarsforligskredsen og for folketinget afslutter forsvarsminister peter christensen

ikke offentliggjort i sin helhed da materialet også vil indeholde

vil være kommercielt fortroligt

med til at offentliggøre materiale der kan

så er der selvfølgelig også hensynet til de offentlige finanser der er ingen grund til at offentliggøre forventede priser på både fly og vedligehold da dette selvfølgelig vil være genstand for en forhandling inden en kontrakt indgås men når det kommer til åbenheden på nær de tre ting her så sparker enhedslisten altså en åben dør ind

der har tænkt sig at fremlægge fortrolige oplysninger det er mere et

det der egentlig bliver besluttet bredt

hvorfor er det ikke er nu at man skal lave en

jeg synes ikke at alternativet skal være så så bekymret vi har jo ministerens ord for i pressemeddelelsen

blive åbent men der er bare lige nogle ganske få ting som ikke kan komme ud til diskussion dels fordi det kan bringe danske piloter eller allierede piloter i fare men også fordi det kan betyde at vi kommer til at betale en væsentlig højere pris for de nye kampfly og for vedligeholdelsen af de her kampfly

når regeringen inden for de kommende måneder har truffet en beslutning om hvilket fly regeringen vil indstille til forligskredsen det vil sige at forsvarsministeren vil offentliggøre beslutningsgrundlaget

truffet en en beslutning i i forligskredsen

det offentligt tilgængeligt og så kører debatten der

det er lyssky

lukkede døre uanset hvad

set ærgerligt men det er jo sådan at det ikke er altid virkeligheden påvirker heller ikke

beslutningsgrundlaget vil blive forelagt når det foreligger

sige end at den her proces vil køre så åbent som det er muligt i forhold til at der er nogle tilbudsgivere

ikke skal offentliggøres mere for en større kreds end hvad der er hensigtsmæssigt i

det har været forsøgt

der har været udøvet ret betydelig lobbyvirksomhed i den her sag

en række interessenter så vi har hørt om det længe

her beslutningsforslag fra enhedslisten er så enslydende med hvad ministeren siger nej der står nemlig i bemærkningerne til

al den åbenhed der har kunnet være indtil nu fordi beslutningsgrundlaget jo ikke er klart og derfor kan man

i dag og jeg har så et stille håb om at det også påvirker offentligheden og måske ligefrem tv

som lyssky elementer der arbejder bag lukkede døre så

mener jeg at man har kørt den åbne proces det

hvis man også skal respektere tilbudsgivere og give dem mulighed for at lægge alt frem så det ikke bliver sådan at tilbudsgivere skal forsøge at holde ting skjult fordi offentligheden

jeg mener faktisk der har været den åbenhed der har kunnet være indtil nu

vi fået ord for at det bliver rigtig åbent

tid der skal til inden

kan træffe beslutningen det ville dog være mærkeligt at stå her og sige i dag at

tage så og så lang tid eller

det er manglende viden at den her analyse man er i gang med som jeg har forstået det hvor man vurderer de enkelte fly

kan være så frygtelig hemmelig jeg har siddet i rigtig mange forhandlinger tidligere ikke

men hvor store dele af de oplysninger der er tilgængelige

måske et pres på udbyder eller hvad det nu kan være

at den her proces hvor man finder ud af hvad de enkelte fly kan

eller kortlægger de kompetencer flyene har hvis et fly kan

godt forstå at der kan være en proces som man ikke lige kan give fri til at starte

på forsvarssiden og udenrigspolitisk skal være generelt og

umiddelbart op fra alternativets side men jeg synes da under alle omstændigheder at det

den undersøgelse vi har i gang nu som kortlægger flyenes duelighed og hvad de kan skal holdes så hemmelig det har jo ikke noget at gøre med hvad det er danmark skal

bruge dem til det er min opfattelse og der må jeg så blive korrigeret at det først

der skal være danmarks bidrag hvad vi skal bruge dem her til lige nu får vi bare fakta og stamdata på flyene

så vi bakker i den grad op om enhedslistens forslag

at det er et meget mildt forslag en udstrakt hånd hvor man på alle måder gerne vil skabe den her åbenhed og det er meget svært for mig også

der er noget der skal være og som ikke var før

lille hint i en bemærkning men jeg synes godt nok at det er en udstrakt hånd i forhold til at give mulighed for at man viser åbenhed så vi bakker

at det passer ind i hvordan danmark skal bruge flyene det er min opfattelse

dem vi vælger den proces altså fra hvad flyene egentlig

den ligger i forligskredsen men jeg kan simpelt

den kan være lidt svær at finde men altså en sikkerhed for at det interval der skal til for

drøfte på også for de partier der ikke er med i forsvarsforliget er helt rimeligt og rigtigt og derfor er jeg også utrolig glad for at forsvarsministeren har sagt så klart

forsvarsforligspartere bliver lagt frem for folketinget og offentligheden på samme tid hvis jeg forstår

helt indlysende at der vil være nogle tekniske detaljer man ikke bare kan vise

det der har interesse som jeg hører det fra både enhedslisten og alternativet kan man selvfølgelig godt lægge frem

der er nødvendige for at sikre at befolkningen kan få en ordentlig debat om det her kampflykøb fra man lægger beslutningsgrundlaget frem

da at radikale også vil indgå i

måde at jeg ikke

at der er den åbenhed som der selvfølgelig bør være om

jeg vil sige at jeg synes det er meget positivt at

erklære at man faktisk vil

beslutningsgrundlaget frem også for offentligheden det er jo noget vi i enhedslisten har efterspurgt

forud for debatten her jeg må bare sige at jeg synes at det

forligskredsen træffer den endelige beslutning for jeg synes det er fuldstændig afgørende at befolkningen får en ordentlig mulighed for at diskutere det her kampflykøb og og jeg mener der har været for lidt

så hvis der er detaljer i det her beslutningsforslag

forskellige af folketingets partier ikke føler sig helt trygge ved så er jeg meget meget åben over for

vil sige at efter de mange meldinger

at enhedslisten sparker åbne døre ind siden i går vil jeg så understrege med det her

kampflykøbet så håber jeg da at det er

har lovet lige at komme på talerstolen og sige lidt mere om tidsperspektivet i det her det er netop

truffet efter en grundig diskussion ikke kun i en lille lukket forligskreds men altså også med andre aktører i samfundet vi ved

at motoren sætter ud at softwaren strejker og

er jo noget af det at jeg godt kan være bekymret for at danmark er

i den næste ic4 skandale her

om det er det man skal investere så mange skattekroner i og ikke mindst også af

for nogle faktorer der bliver vægtet

for en udenrigspolitik man gerne vil føre og

flytype man så vælger altså

er det vigtigste eller er det patruljeringen af eget luftrum

er det egentlig for nogle faktorer man lægger vægt på det er jo en diskussion som jeg håber vil komme og derfor håber jeg også rigtig meget at vi herinde kan blive enige om

et andet element der ligger i enhedslistens

fra grundlaget bliver lagt frem til forligskredsen træffer den endelige beslutning

meget åben over for at diskutere hvor lang tid det skal være jeg synes bare at det vil være helt oplagt

er det jo også fordi det her er en kæmpe stor investering

er faktisk danmarkshistoriens største offentlige indkøb

ikke præcis hvor meget endnu men vi kigger på et beløb der kan være på omkring tredive milliard

at der savnes penge til at løfte

samtlige partier fra socialdemokratiet til

sf og dansk folkeparti og venstre og så godt enes om at her kan man finde tredive milliard

det er den rigtige prioritering af tredive milliard kroner i øjeblikket det må jeg sige så det har da også noget med størrelsen at gøre og så har det noget at gøre med

det jo noget alle ønsker at der er åbenhed omkring og derfor

kampfly eller ej så er det jo ikke det her beslutningsforslag vi skal diskutere så er det en helt anden form for diskussion

i at der kan blive truffet en fælles politisk beslutning her i folketinget om at det er noget man virkelig vil i den her proces så det er meget reelt og det håber jeg at vi kan få en drøftelse af i behandlingen af det her forslag uanset hvad man mener om kampflykøbet og

også glad for forsikringerne om åbenhed

enhedslisten vil justere beslutningsforslaget

så det passer nøjagtig med regeringens store åbenhed skal jeg jo

blande mig i men det der i hvert fald må betrygge enhedslisten er

kampfly som parti og siger til regeringen at man ønsker tid til at være imod

at vide at der bliver tid i beslutningsprocessen til at være imod

burde jo egentlig vække en eller anden form for glæde

kampfly der ønsker at der er god tid til at diskutere

så samtidig også være glade fordi der bliver god tid til at få den

fordi man så kender evalueringen af de forskellige

der var en frygt for at det ville blive lagt frem om formiddagen og så var beslutningen taget om eftermiddagen det

at man forestillede sig at der i hvert fald ville gå uger

en beslutning og det vil sådan set også være mit svar til enhedslisten de partier som skal træffe den her beslutning skal have lige præcis så lang tid som der skal til for at de er trygge

føle sig trygge ved at man har det vidensniveau

bestemt sig det er muligt at enhedslisten har bestemt sig for ikke at ville købe kampfly

vi afventer netop at blive klogere at vi så ikke har noget

når man nu i befolkningen og steder i forsvaret

foregå i forligsregi men hvad er det der er til hinder for at analysen bliver lagt ud med det samme med

så ønsker vi at have et godt beslutningsgrundlag for så at kunne vælge hvilke fly

for offentligheden for alle partier naturligvis

og regeringen vil samtidig også lægge frem hvad vi mener der skal til

nødvendige kapacitet og nok så vigtigt hvordan man lige ser det finansieret så kommer der vel en politisk debat

skal have den kapacitet så skal der være en proces

gode overvejelser bag de prioriteringer

det giver jo det demokratiske problem at der ikke er mulighed for at føre en oplyst demokratisk debat

en interesse for at befolkningen skal føre en oplyst og demokratisk debat

støtte til at forligskredsen skal kunne have en oplyst debat jeg er helt med på at der er noget der skal være fortroligt men hvorfor kan vi ikke have debatten ude i det åbne

det er jo et legitimt politisk synspunkt men jeg synes

at anklage regeringen og forligskredspartierne for

man er imod en demokratisk og åben debat er forkert

en afløser og nu er vi så kommet ind i en proces

skal til at udmønte det politiske ønske nemlig at man vil finde en afløser

i en ordentlig proces hvor man så også har

at man køber

dog ærligt i stedet for at anklage regeringen for lukkethed når

fra folketingets talerstol er at vi vil lægge beslutningsgrundlaget frem så alle danskere der måtte ønske

bruge deres fritid på at sætte sig ind i alle detaljer om alle tre kandidaters

ikke blive overrasket

hvis der er danskere der siger at det at det her nok